have en

brugen af peberspray

et angreb af særlig farlig karakter

man risikerer

et

uden forudgående varsel at

for personer

at billige terror drab voldtægt voldshandlinger incest pædofili frihedsberøvelse tvang og flerkoneri

så

lovforslaget

frihedsberøvelse

er jeg sikker på

hen

tyve

om noget så vigtigt

en person

har som ordfører

ordfører

at

kop

udmærket lovforslag i forhold

nej for

en

en præst

ønsker vi